skatteministeren lovforslag nummer l en hundrede og to og tyve

erhvervsministeren lovforslag nummer l en hundrede og tre og tyve

der foreligger fire forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v sytten af marcus knuth henrik dahl og naser

er forkastet der stemmes om det næste forslag til vedtagelse nummer v fjorten af josephine fock johanne schmidt nielsen sofie carsten nielsen og holger k nielsen og

jeg slutter afstemningen

er forkastet vi går videre i rækken

slutter afstemningen

ønsker nogen at udtale sig

da det ikke er tilfældet

slutter afstemningen

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

at udtale sig

stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

vederlag som beredskabet og

den forbindelse var der lagt op til at

ikrafttrædelsen bliver den første marts han viser

første marts ikrafttrædelsen bliver så den første marts og det tilgodeser rigtig

første oktober når det er et er et godt forslag vi skal

forslaget også opbakning fra sf og alternativet

det er dejligt når der er et stort og bredt flertal der vil være med til at tilgodese

enhedslisten har så valgt at stemme gult til det de stemmer ikke imod men jeg havde da gerne set at enhedslisten også havde stemt

helt enigt folketing men det er rigtig godt at vi nu kan sige til

første marts så endnu en gang

og at vi får det afsluttet efter en lang og sej kamp på over tyve år det er sjældent der er noget der er så lang tid

i alle landets dagblade og fortælle hvor godt det er og det er vi jo sådan set enige i

ministeren skriver at frivillige brandfolk slipper for at blive trukket i dagpengene det er ikke rigtigt det der er rigtigt

at der er lavet en aftale om

falck eller det kommunale beredskab eller hjemmeværnet og

en vederlagsmodel som man kender det for byrådsmedlemmer der ikke bliver trukket i deres vederlag men det er vi har fået vi har fået den løsning som jeg har

at det er en undtagelsesbestemmelse for nogle bestemte grupper i vores samfund

derfor er det jo selvfølgelig sådan at det arbejde som man har når man er ude og slukke brand

til at betale skat af det så der er ikke noget

fordækt i det det er bare for at vi har det helt på plads så der ikke kommer nogen

at de var blev lovet det hele

bliver modregnet det drejer sig om den der forhadte tredive ugersregel som blev indført i to tusind og syv i forbindelse med de supplerende dagpenge det bliver de her folk heller ikke omfattet af selv om

end tredive uger kan de fortsat udføre deres gerning som frivillige

i forhold til det som der blev stemt om for tyve år siden er at hjemmeværnet også er kommet med på listen

deltidsansatte frivillige brandmænd strandfogder redningsmænd og digevagter og så

så har der været en debat om hvor pengene kommer fra de kommer fra en pulje og jeg er helt sikker på at de penge der er afsat til det her slet ikke

her problem følger de konjunkturer vi har i vores samfund

der også være mange deltidsbrandmænd og mange i hjemmeværnet der er arbejdsløse og så vil trækket jo

selvsagt være større men vi har måske

bliver ikke et stort træk på ministerens kasse derfor er er der ikke nogen der behøver at være bekymrede for om der er penge nok som det er nu

her så jeg synes det er rigtig godt at folketinget kan enes om det her og så bliver der ro om en sag som vi har diskuteret med hinanden i mere end tyve år så jeg er også en glad og tilfreds mand når det er blevet godkendt ved tredjebehandlingen med de små korrektioner som jeg har nævnt her

kæmpet for at få rettet op på det her tillykke med med indholdet

som jeg også sagde under andenbehandlingen

det er et udmærket stykke arbejde så tillykke med det jeg kan bare ikke forstå hvorfor det skal finansieres ved at

det her ændringsforslag koster er det

om året efter tilbageløb det burde man måske nok kunne

på finanslovens reserver på en

man laver beskæftigelseslovgivning at hvis der skal ske nogle forbedringer for én gruppe ledige så skal man gøre sig stor umage for at finde finansieringen til det

at det skal finansieres ved at skære i jobrotationspuljen til højtuddannede man skal måske lige tænke på at

den gruppe vi taler om her er sådan cirka fem og tyve

heldigvis efter nogen tid i arbejde men hvad var mere nærliggende

ind i en jobrotation og få

brugt nogle uddannelsespenge på dem der er der i forvejen det er et rigtig godt princip

et af de mest effektive midler til

opkvalificeringen af dem der er i arbejde og give dem der er udenfor en chance

skal absolut ind og skære her og det er derfor vi stemmer gult til

få sagt det så tak for anledningen

lidt i tråd med hele finansieringen af det her forslag og vi har været inde på det under førstebehandlingen og under andenbehandlingen forleden dag at der er nogle rigtig gode forbedringer for selvstændige i det her lovforslag men igen den her tvangstanke om at det er de ledige selv der skal finansiere forbedringerne går så ud over nogle andre for eksempel dem med de supplerende dagpenge der jo skal opleve at når de her ændringer træder i kraft den første oktober to tusind og atten

i en situation hvor de hvis de har en times arbejde i en måned så mister dagpenge for hele måneden det er vi slet slet ikke færdige med at diskutere her i folketinget

skal genindplaceres i dagpengesystemet

risikerer at få en sats

faktisk ikke nogen grænse for hvor lav dagpengesatsen kan blive når man skal ind og genindplaceres jo der er noget der hedder et nul men ellers vil folk opleve og det har 3f jo allerede eksempler på at de regler man nu vil indføre for de selvstændige medfører at mange mennesker når de skal genindplaceres i dagpengesystemet

have beregnet en ny dagpengesats så mister tre tusind kr fem tusind kroner eller mere om måneden det er en dødssyg tankegang at de ledige absolut skal finansiere forbedringerne selv især når man tænker på hvordan der er blevet kastet skatterabatter i grams i den seneste tid man kan bare tage erhvervspakken så det er baggrunden for enhedslistens holdning også til lovforslaget som sådan

ikke

når bare man ikke er nået folkepensionsalderen i loven

når man ikke havde nået efterlønsalderen men der var

henvendelser fra det var selvstændige det var lønmodtagere der

men lige missede så

sige tak til ministeren for at være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

alternativet synes at vi skal kunne modtage kvoteflygtninge

der var ingen af vedtagelserne der

til vedtagelse foreslået at folketinget opfordrer regeringen til fra to tusind og atten at genoptage modtagelsen af de særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge de såkaldte twenty

derfor vil vi gerne have afbrudt behandlingen af lovforslaget i dag

medlem fra hver af grupperne kan udtale sig for eller imod afbrydelsen

i fn derfor vil vi gerne støtte alternativets forslag om

nyt i det her vi fremlagde det også i forbindelse med udvalgsbetænkningen det står også i betænkningen at

deltaget hvis de var interesseret i at vide

har det her standpunkt og på den baggrund ønsker at stille et ændringsforslag der er ikke noget flertal i folketinget for at gennemføre det så vi så ikke noget grundlag for at

suspendere mødet for at skrive et ændringsforslag som alligevel ville blive stemt

da godt sige her igen ligesom jeg gjorde

førstebehandlingen og ligesom jeg gjorde i går da vi havde forespørgselsdebat om kvoteflygtninge at socialdemokratiet er tilhængere af at tage twenty

hvis der viser sig et flertal i folketinget for at gennemføre det stemmer vi meget gerne for men alt det der paradesnak som kommer fra partier der har stillet op med det formål at skulle forandre dansk politik og have en ny måde at drive politik på

i den politik der er fremlagt fra socialdemokratiets side

ikke noget grundlag for at suspendere folketingets møde med henblik på at skrive et ændringsforslag som bliver stemt

det var vi da vi afgav betænkning det har vi sagt en milliard gange i pressen og det står vi gerne ved vi ser bare ikke

der er baggrunden for ønsket om at se om man kunne flytte lidt man har jo sådan set muligheden her for at sige til regeringen hvis i gerne vil have vedtaget det her forslag så har vi altså det her lille hjørne som trods alt vil betyde noget for nogle ganske få mennesker som i til gengæld

meget normal måde at tilgå politiske forhandlinger

man i det mindste

laver den her internationalt set fuldstændig historiske

at tage imod kvoteflygtninge med den magt man nu har som socialdemokrater fordi dansk folkeparti har valgt at stemme imod forslaget

afvejningen i vores parti af hvorvidt vi alligevel vil støtte lovforslaget selv om vi ved at regeringen og dansk folkeparti vil stemme et ændringsforslag omkring twenty or more

første og andenbehandlingen igennem

grundlag for at skulle afbryde folketingets møde her for at genbekræfte hvor vi har været en gang

jeg igen understreger at det ikke

det står i betænkningen folk der har læst betænkningen til lovforslaget og det formoder jeg både ordføreren fra det radikale venstre enhedslisten og alternativet har har hele tiden haft den mulighed hvis de ville at stille det her ændringsforslag

og man står i en situation nu og her hvor man måske har muligheden for at presse regeringen til at lave den her lille forbedring

er ordføreren sikker på

hvis det her forslag kom tilbage til udvalget og socialdemokraterne meddelte regeringen

ikke stemmer for det her ændringsforslag

ville kunne få lavet den forbedring som jo for nogle rigtige konkrete mennesker

vi har været igennem diskussionen både med venstres ordfører med ministeren med alle andre ordførere der er intet nyt i sagen alt er afprøvet vi er tilhængere af lovforslaget uanset om der er

lovforslaget åbner for at den til enhver tid siddende minister

der vil indebære at danmark tager imod større antal kvoteflygtninge

det er vigtigt efter vores af

asylpolitikken og det er dfs opfattelse at lovforslaget svækker den parlamentariske kontrol oprindelig sagde ministeren at der skulle være et loft på fem hundrede og at loftet kun ville kunne fraviges hvis folketinget sagde god for det men det er ikke det der står i det lovforslag som bliver lagt frem her der står at ministeren kan fravige det årlige loft på fem hundrede og dermed giver folketinget reelt hvis folketinget stemmer ja til det her den til enhver tid siddende minister

meget stort og ukendt antal kvoteflygtninge til danmark på et enkelt år

politik og det synes vi på ingen måde er hensigtsmæssigt derfor stemmer dansk folkeparti

bliver indgået internationale aftaler som vender bådene og som begrænser den spontane asylstrøm hvis det er en del af sådan en aftale at danmark også skal skrue op fra fem hundrede er det så ikke i vores lands interesse og er det derfor ikke fornuftigt at det står i lovgivningen jeg begriber

og i hvert fald omdirigeret de flugtruter som folk har

hvor der kan indgås aftaler der begrænser den spontane asylstrøm og som gør at folk bliver i nærområderne hvor vi kan hjælpe flest og det betyder at en dansk regering skal forpligte sig på for eksempel at tage fem hundrede mere så vi

det da absolut i vores lands interesse

tiende september at der skulle være et loft på fem hundrede og

siddende minister beslutte at man fraviger loftet og det er

lang tid tilbage før det

tusind kvoteflygtninge

drikke kaffe med kansleren i tyskland angela merkel

er der sker om en år to år tre

komme en anden minister og skal den minister så bare

op mod tredivetusind de seneste år er det kun sund fornuft at sætte kvotesystemet i bero vi kan ikke både lukke folk ind ad fordøren og

nu kommer vi så med det her lovforslag som skal gøre systemet mere fleksibelt mere effektivt fordi det lægger op til

jo netop disse parametre som gør at vi har taget en pause fra at tage kvoteflygtninge netop fordi vi mener at vores fornemste pligt er at passe på danmark således er der mange der ser det her lovforslag som en opstramning på asylområdet

det mig gevaldig i går da jeg hørte at en

håndfuld plusminus fra socialdemokratiet nægter at stemme for angiveligt fordi de

ser det her som en for hård opstramning derfor forstår jeg slet ikke at df stemmer imod jeg går ud fra at df ikke

df stemmer imod er jeg meget forvirret

lovforslaget hvor der står at det årlige antal kvoteflygtninge dog kan overstige fem hundrede og så står der specifikt hvis danmark i en helt særlig situation i forbindelse

kan ske i et enkelttilfælde alt andet kræver nu engang en lovændring og derfor ærgrer

virkelig at df ikke støtter det her selv om der skulle komme en rød regering til magten der ønskede at hæve

igennem folketinget derudover derudover havde vi i går en absurd situation hvor vi

der handler om en udvidelse af danmarks indsats i kampen mod islamisk stat hvis der er én årsag der har været stærkt bidragende til de flygtningestrømme vi ser lige nu så er det islamisk stat men da vi så kom til

anklagede josephine fock fra alternativet

ikke at deltage nok i det internationale samarbejde og den anklage ser jeg jo altså som en direkte hån mod de rigtig rigtig mange unge danske mænd og kvinder

kæmper benhårdt for fred ude i verden hvordan kan man på den ene side og alternativet er ikke

i det internationale samarbejde når vi står midt i at udvide vores indsats imod islamisk stat og samtidig pege fingre ad regeringen og sige

at vi ikke gør nok ved at stemme imod vores støtte til islamisk

kan kun finde ét ord der passer til

måske stille et par spørgsmål til hvordan man på den ene side kan være imod vores støtte til

er vil kunne overtale et flertal i folketinget til at tage flere end de fem hundrede hvorfor er det så

uden om folketinget kan tage mere end de fem hundrede når ministeren har sagt at meningen med lovforslaget er at der skal være et loft på fem hundrede

giver det god mening at vi har den fleksibilitet

jo kun et enkelt tilfælde det er ikke noget som kan gå ind og ændre det loft på fem hundrede det vil kræve en behandling her i folketinget og det kan dansk folkeparti jo se det står sort

og regeringen udadtil til offentligheden siger at nu lægger man et loft på fem hundrede

i folketingssalen fremlægger man så et lovforslag hvor ministeren

nedbringe den overordnede flygtningetilstrømning

set er meget klart vi ville jo aldrig nogen sinde gøre det her hvis vi ikke var sikre på at den sikkerhedsventil

et midlertidigt stop for kvoteflygtninge

den indsats man gør for at bekæmpe i is det en reel kritik af en beslutning som man også må stå på mål for

når man bruger så store ord så kunne jeg tænke mig at

hvad er det så for nogle ord som ordføreren vil bruge hvis han står over

ikke kan komme til danmark næste år men som ville kunne

lovforslag den flygtning som ville kunne få hjælp til et liv som ville kunne få uddannelse til sine børn

form for sikkerhed i et traumatiseret liv hvad vil ordføreren sige til den flygtning når han skal forklare hvorfor danmark har valgt at træffe den her beslutning

hvor vi skal passe på vores lille land hvad er det lige for nogle ord der skal sættes på

peger fingre af regeringen for den måde vi prioriterer de midler og ressourcer

er ikke et spørgsmål om hvorvidt danmark vil hjælpe det er et spørgsmål om hvordan danmark hjælper og der har vi nogle klare klare prioriteter blandt andet at man skal gå efter roden af problemet og samtidig prøve

de integrationsbyrder som vi har herhjemme det er godt for det danske samfund

vi prioriterer de ressourcer vi har således at de har maksimal maksimal effekt samtidig med at vi beskytter det danske samfund mod en integrationsbyrde

er styr på integrationen af dem der er kommet hertil og så længe der ikke styr på det ja så fokuserer vi de prioriteter vi har ude

i to tusind og tre og krigen i afghanistan men

ligger hykleriet så ikke i at man på den ene side

på den anden side ikke vil være med til at samle op efterfølgende og hjælpe de mennesker der faktisk er kommet på flugt

af de lande der har gået allerforrest i kampen mod terrorbevægelser

med det sagt står jeg helt fast på at når vi går i krig gør vi det for at skabe fred hvis vi ikke var gået ind i

islamisk stat risikerede den kræftsvulst som jeg ser islamisk stat

er desværre ikke nogen smuk og nem løsning på krig men de gange hvor vi går i krig

krigsdeltagelse skaber flygtninge

til en situation hvor islamisk stat er på alvorlig retræte hvor kæmpe områder nu er ryddet for islamisk stat i et sådan omfang at vi

på tide at vi inden for en overskuelig

kan begynde at sende folk tilbage til de områder det vil sige

styr på situationen tilbage til syrien og så anklager herre holger k nielsen os for at skabe flygtningestrømme selvfølgelig har der været flygtningestrømme fordi der har været en forfærdelig borgerkrig i syrien men hvis vi

så risikerede vi jo at islamisk stat stadig væk sad

forstået at den virkelige årsag til at man har formuleret lovforslaget som man har

det såkaldt midlertidige stop for at tage kvoteflygtninge til evig tid uden

sådan at den netop ikke kan hæve loftet for kvoteflygtninge uden at den skal ned og diskutere det med folketinget er det rigtigt forstået at det egentlig

nu det stop kan man jo så håndtere på forskellige måder vi vælger

fremover gør vi systemet lidt

smidigere ved at lægge beslutningen over til til ministeren

fra enhedslisten alternativet og de radikale

så vil jeg da bare ønske ordføreren tillykke med at han har fået socialdemokratiet til at levere de afgørende stemmer

vores forpligtelse til at tage imod nogle af de mest udsatte flygtninge i verden så tillykke

hvor mange spontane asylansøgere er

på det seneste og der handler det altså om at værne om det danske samfund

vi i venstre siger at antallet betyder noget vi kan ikke bare tage et uanet antal derudover har vi for at kunne have fleksibilitet i forhold til eventuelle fremtidige

mulighed at i enkelttilfælde i forbindelse med en aftale der har til formål at begrænse

og flere flygtninge dinosaurerne døde som bekendt af for meget panser og for lidt hjerne og det er den samme sygdom som

den her regering de tror at de kan redde hele verden med militære aktioner

så skaber man også en ufattelig masse problemer

ikke har øje for at man skal bruge de andre ikkemilitære løsninger

og hele det nordlige irak og de er nu på massiv retræte på grund af en international koalition som virker på grund af en indsats på jorden som virker og så anklager ordføreren danmark for at være med til at gøre problemet større vi er med til at løse problemet og jeg håber inderligt inderligt at vi inden for en overskuelig fremtid kommer endnu længere frem således at vi kan begynde at sende folk der er kommet til danmark og har fået midlertidig beskyttelse tilbage til syrien

det faktum at nærområderne ikke får de penge de skal have betyder jo et øget

fn har kun cirka tres procent af de penge der skal bruges til flygtningelejrene omkring syrien og det er

de rige lande ikke på det faktum

samarbejde med en bred vifte af

organisationer også inde i syrien der gør en kæmpe kæmpe indsats for at stabilisere nogle af de

et stigende antal områder som er under

de demokratiske styrkers indflydelse

sige at danmark ikke gør noget danmark er et foregangsland i forhold til rigtig rigtig mange lande som yder en indsats ved at give støtte til fn men vi har en bred vifte af særdeles effektive og velmenende bilaterale programmer i området så så det ordføreren siger er ganske enkelt forkert når man kigger på effekten af den samlede indsats på tværs af det militære og ikkemilitære og stabiliseringssmidler

det har bidraget til den meget meget positive situation vi har i det nordlige syrien lige nu hvor islamisk stat er

det er opbygning af politisk infrastruktur det er alt det vi i danmark har en tradition for

være rigtig gode til vi har kæmpe respekt for den indsats som det danske militær har ydet men det værste vi kan gøre som politikere er det som jeg hører ordføreren stå og gøre lige nu

at fortælle at hvis man ikke ønsker at bekrige isis på den måde vi gør

så løser man ikke problemet og dermed også sagt at hvis vi bekriger isis på den måde vi gør i dag så løser vi problemet

at vi har skabt et mere trygt eller stabilt verdenssamfund med de interventioner vi har deltaget i fra

og kigger på et samfund hvor vi oplever massive flygtningestrømme blandt andet på grund af klimakrisen og blandt andet på grund af den intervention vi har været med til det er ikke vores skyld at vi har problemerne

så hvordan kan ordføreren sige det er hyklerisk at mene at vi skal hjælpe de flygtninge der blandt andet

i forhold til det konkrete hvorvidt

ordføreren i stedet for at jeg står her og kommer med med mine synspunkter

tilbage til mosul til områderne omkring raqqa til det nordlige syrien hvorvidt vores indsats har hjulpet eller ej hvorvidt islamisk stat står stærkere eller svagere i dag end for et halvt et

men vi skal jo have en langsigtet plan

jeg har efterlyst utallige gange og vi kan bare ikke se den endnu vi kan ikke se hvad der skal ske i området efterfølgende

et destabiliseret område gennem mange mange årtier hvor vi igen kigger og så tænker nu bomber vi os til freden det har vi ikke noget som helst bevis for virker så når vi i alternativet siger nej til at sige nej til flygtninge

mener at vi gennem internationale indsatser

men jeg efterlyser bare en anerkendelse af

men vi har jo en løbende dialog med vores internationale partnere og tingene går den rigtige vej så jeg har svært ved at

flertal i folketinget til at tage flere end de fem hundrede hvad har ændret sig siden sidst hvad har ændret sig siden regeringen har udtalt det her set udefra ser

vi er utrolig hårde og på indersiden

kommer man så med et lovforslag om det her som man lægger i folketingssalen hvor der jo lige præcis ikke er spørgsmål om at folketinget skal spørges hvis man vil gøre noget ekstraordinært og øge den her kvote så lad mig bare spørge hvad er sket siden udlændingeministeren sagde det her

jeg har det sådan at det overordnede for os er det overordnede antal der kommer hertil og hvis vi kan indgå en aftale der bidrager til en

have det manøvrerum hvis det er sådan at han sidder i en international forhandling

have den beføjelse der har jeg fuld tiltro til at

går igennem folketinget så jeg er ked af hvis jeg gentager mit svar igen og igen men jeg synes nu

at det også står rigtig rigtig rigtig klart

ikke har lyst til at hæve det her loft den tillid har vi bare ikke i dansk folkeparti

utrolig betænkeligt at venstre vil ud ad den her vej jeg vil bare spørge igen hvad har ændret sig hvorfor har regeringen skiftet holdning siden udlændingeministeren talte med ritzau

det er fint hvis det er sådan at vi står i en situation nu brugte ordføreren fra socialdemokratiet eksemplet med tyrkietaftalen som jo mere eller mindre har reduceret antallet

af migranter og flygtninge der kommer via den rute med rundt regnet halvfems procent så hvis vi i fremtiden kan stå i en situation hvor vi kan indgå en international aftale

da rart at vi har noget manøvrerum til at lave en enkelt aftale men jeg siger det igen og igen en egentlig hævelse af loftet på fem hundrede vil

venstre og herre marcus knuth om princippet om at verdens lande

jeg gerne hele min tale op igen men jeg har sagt vi støtter op om kvotesystemet men så længe der kommer så mange ind ad bagdøren som der har gjort de seneste år op mod tredivetusind og så længe vi har de massive integrationsproblemer som vi har lige nu så er tiden ikke

at lukke folk ind ad hoveddøren når vi får styr på bagdøren og når vi får styr på integrationen

så ser vi kvotesystemet som den rigtige måde

alle bidrager måske også endnu flere

det er befordrende for det system

efter ordførerens eget udsagn jo egentlig har fået styr på det og har fået nedbragt antallet af asylansøgere markant

undergraver det solidariske system

integrationsproblemer så at sige at bare fordi vi har reduceret antallet af asylansøgere eller været med til at reducere antallet af asylansøgere skal vi åbne op for kvoteflygtninge er meget meget meget naivt

og det er jo derfor at vi tager flere parametre med i det her lovforslag ikke bare antallet af

svenskerne siger ved i hvad vi gør faktisk det samme fordi vi har så store integrationsproblemer

hvis der er lande som har store integrationsproblemer ville jeg da have forståelse for så andre lande der ikke har det jamen det må da være op til det enkelte land jeg går ind for at vi lever i en verden hvor vi har

regeringen har lavet juni i år hvor regeringen lige præcis understreger betydningen af et stærkt internationalt engagement og blandt andet peger på fn som en vigtig aktør i forhold til at komme med svar på migrationsudfordringen og der står blandt andet i den udenrigspolitiske strategi og nu citerer jeg at internationale organisationer

er kommet under pres og det gør det vanskeligere at opbygge international konsensus og tackle de globale udfordringer

ejendommeligt er at statsministeren i

hvor man også pegede på at kvoteflygtningesystemet og genbosætningsmuligheder var

hvem der er hyklere

den tidligere ordførers indlæg jeg synes det er en trist dag og jeg synes at det er ærgerligt at socialdemokratiet er det parti der lægger de afgørende stemmer til det her det undrer mig at

ikke vil være med til at sende det til fornyet udvalgsbehandling det lykkedes den socialdemokratiske ordfører at påpege over for folketinget at vi åbenbart ikke havde fulgt med fordi

det man kalder for twenty or more altså de særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge

havde man skam diskuteret og det var der

ikke opbakning til så det ændringsforslag kunne man ikke lave

jo nødt til at påpege at i de bemærkninger som socialdemokratiet har skrevet ind

betænkningen skriver man at der bør kunne findes en løsning som ikke nødvendigvis skal være den samme som for den store gruppe af kvoteflygtninge altså der bør kunne findes en løsning for de her særligt behandlingskrævende

skriver i deres vedtagelsestekst fra i går

opfordrer regeringen til allerede fra to tusind og atten at genoptage modtagelsen af de særlige behandlingskrævende kvoteflygtninge altså allerede fra to tusind og atten skal vi genoptage modtagelsen

det kan jeg jo kun bakke op om og det var derfor vi gerne ville have haft mulighed for at diskutere udformningen af et ændringsforslag i udvalget så synes vi jo at det er ærgerligt at socialdemokratiet ikke har brugt sin magt

at få skrevet den her særlige bestemmelse

nok internationalt vi kan være uenige om det vi gør er det rigtige men er ordføreren enig i at danmark gør

rigtig rigtig rigtig meget og at danmark er et af de førende lande i verden når det kommer til at hjælpe internationalt så kan det godt være at ordføreren mener at man skulle vægte de ting vi gør anderledes men er ordføreren enig i at danmark er blandt verdens førende når det kommer til indsatsen ude i konfliktzoner når det kommer til at hjælpe mennesker i nød

og jeg roste også alle dem der er derude jeg er helt enig i at alle både humanitært

de soldater vi har sendt ud gør det bedste de kan de gør en god indsats alle sammen

er at vi nu er med til at underminere fns kvoteflygtningesystem jeg synes jo det er bekymrende

fns flygtningehøjkommissariat

at tage kvoteflygtninge hvem er det præcist ordføreren

er det soldaterne på al assad basen eller

hvem er det der har givet ordføreren det indtryk er rigtig rigtig mange af dem der hjælper i for eksempel nærområderne for eksempel vores soldater åbenbart har den indstilling at

ønsker at gøre altså netop at tage en pause fra

er en god idé at danmark nu stopper for modtagelse af kvoteflygtninge

plæderer for vi bør kunne tage nemlig de helt særlig behandlingskrævende

bidrag til den humanitære indsats som ydes i nærområderne og det har vi

fået nedbragt antallet af spontane asylansøgere

det der gør det muligt at overføre pengene

det er positivt at for hver asylansøger der

asyl er vi i stand til at hjælpe mange flere mennesker

det omfang vi er i stand til at begrænse den spontane

bruge færre penge på asylsagsbehandling i danmark

bruge flere penge i nærområderne

er en god mekanisme at vi tvinges til at prioritere hvordan vi hjælper flest og bedst eller ville alternativet helst have at

er derfor jeg synes kvotesystemet er helt afgørende og jeg ville i virkeligheden gerne udbygge kvotesystemet så vi kunne

den helt forkerte vej at gå at melde sig ud af kvoteflygtningesystemet nu

jeg håber ikke at jeg misforstod spørgsmålet

jeg misforstået hvad

at det at man går så meget op

og at det er så vigtigt for regeringen og socialdemokratiet at vi ikke må kalde det et kvoteflygtningestop

nu vi ikke tager kvoteflygtninge er et udtryk for at man

kommer på bedre tanker det er jo hvert eneste år den

siddende minister skal forholde sig til om man mener danmark vil være i stand til at tage imod de her fem hundrede kvoteflygtninge jeg må sige at for mig er det ikke bare en trist dag jeg synes faktisk

at danmark ikke kan give beskyttelse til fem hundrede

og jeg synes det hænger dårligt sammen med alle de ting der ellers bliver sagt

uoverskuelige og forfærdelige situation som verden står i

jamen vi skal hjælpe i nærområderne det er jeg helt enig i og det er jeg af

banale årsag at mere end halvfems procent nogle siger fem og halvfems procent af verdens flygtninge jo befinder sig i nærområderne så det er da slet ikke til diskussion at det er der hovedopgaven med at hjælpe mennesker på flugt er langt langt langt de fleste af de mennesker som er flygtet for eksempel fra

assad og fra islamisk stat i syrien er jo enten internt fordrevne det vil sige at de befinder sig i deres eget land men er fordrevet fra deres hjem eller er i nabolandene så selvfølgelig er hovedopgaven der

afgørende brik i at aflaste de nærområder er faktisk

som regeringen og socialdemokratiet

løfte nogle mennesker væk

beskyttelsesbehov frigiver man ressourcer i de nærområder som alle taler om vi skal hjælpe som alle taler om vi skal aflaste

og derfor er et stort problem at der kommer mange mennesker spontant og søger asyl det er fordi

rute og den mekanisme ligesom understøtter menneskesmuglernes forretning

hvordan kommer vi så uden om de menneskesmuglere ja det gør vi blandt andet ved at skabe legale flugtveje fns kvoteflygtningesystem er en legal flugtvej det er en måde at komme

gigantisk problem

i middelhavet mens de forsøger at komme i sikkerhed

hvad er et helt afgørende redskab

at sikre at færre mennesker tager den farlige farlige vej det er at sætte sig ud i en synkefærdig gummibåd på middelhavet ja det er da kvoteflygtningesystemet

at mennesker bliver nødt til at sætte sig ned i den gummibåd så bliver der sagt jamen asylsystemet er så uretfærdigt og det er jeg også enig i asylsystemet er grundlæggende dybt uretfærdigt fordi det

det vil sige at voksne har bedre chancer for komme i sikkerhed end børn har

mænd har bedre chancer for komme i sikkerhed end kvinder har fordi

ubeskrivelige uudholdelige overgreb herunder seksuelle overgreb er markant større for kvinder end for mænd

flygte vi ved at mennesker som er ramt af sygdom eller handicap har markant sværere ved at flygte hvad kan man så gøre

ved det ja man kan blandt andet forsøge at komme de uretfærdigheder til livs ved at støtte kvoteflygtningesystemet altså et system hvor det

eller din alder eller om du er syg eller ej eller din pengepung som afgør om du har mulighed for at blive genbosat om du har mulighed for at komme i sikkerhed om du har mulighed for at få beskyttelse

det system som flertallet i folketinget regeringen socialdemokratiet

der argument med at hvis ikke man kan hjælpe alle ja så skal man slet ikke hjælpe nogen for det første for de fem hundrede mennesker som faktisk kommer

giver beskyttelse til kvoteflygtninge eller ej for det andet

sådan brug for at flere lande i verden

har mulighed for at få beskyttelse gennem kvoteflygtningesystemet

der nu træffes i det danske folketing hjælpe til at flere eller færre mennesker

som har behov for beskyttelse kan få hjælp gennem kvoteflygtningesystemet

som er tilsluttet det solidariske system som fns kvoteflygtningesystem er

jo kun håbe at der ikke er andre lande som lader sig inspirere og tænker nå okay hvis danmark

bemærke og værd at huske på

til kvoteflygtninge er danmark fortsat det eneste land som har valgt at sige stop vi reagerer på en verdenshistorisk flygtningekrise ved at sige vi vil ikke længere tage imod kvoteflygtninge vi har sådan brug for et nyt system

vi har sådan brug for at komme uden om alle de uretfærdigheder som er indbygget i den måde man kan få beskyttelse på i dag løsningen

omfatter og forudsætter en markant udbygning af kvoteflygtningesystemet

til fns solidariske samarbejde på det her område og det er den løsning danmark træder et skridt væk fra i

synes det er ualmindelig trist

om det virkelig er den grønne knap der skal trykkes på nu er det virkelig klogt

verden står i det synes jeg bestemt ikke det

titusind familiesammenføringer yderligere

allerede er kommet hertil det synes vi

er temmelig mange mennesker er en stor opgave for mange kommuner at finde boliger og praktiserende læger og skoler og psykologer og tolke og meget andet for at få integrationen til at fungere derfor har vi foretaget den vurdering at der er behov for at trække i håndbremsen og se hvad vi kan gøre for at begrænse antallet af nye opholdstilladelser vi kan selvfølgelig have

i hvert fald sådan at når vi kan se at vi skriver titusind opholdstilladelser så synes vi at der er god grund til lige at trække vejret og se hvad vi kan gøre for at begrænse tilstrømningen jeg skal bare høre synes enhedslisten egentlig at titusind opholdstilladelser på en år til flygtninge og familiesammenførte

så mange at der bør tages politiske initiativer for at begrænse det

farlige veje og hvis flere mennesker fik beskyttelse ad legale sikre veje det vil sige

ambitionen om at færre mennesker søger asyl spontant og at flere mennesker får beskyttelse ad legale veje hvordan kommer

vi deler hvordan kommer vi derhen

og fn systemet tror på og alle de organisationer som arbejder på flygtningeområdet tror på at en afgørende brik i forhold til at nå det mål

fns kvoteflygtningesystem ikke mindst hvis flere lande satser på det

færre spontane asylansøgere og flere organiserede veje

så så spørger herre mattias tesfaye er der kommet mange mennesker ja der er kommet mange mennesker og det er ikke problemfrit

helt åbenlyst at mange kommer fra lande og kulturer som er meget anderledes

det er også helt åbenlyst at mange har voldsomme traumer i bagagen

det er der i hvert fald to årsager til det ene er at jeg mener at vi har et ansvar

det andet er som sagt at jeg netop mener at kvoteflygtningesystemet er så afgørende en brik

at stille spørgsmålet lidt mere præcist jeg har forstået at enhedslisten ikke er tilhænger af en midlertidig suspension af kvoteordningen men mener enhedslisten at der skal tages politiske initiativer for at begrænse tilstrømningen af flygtninge og familiesammenførte i en situation hvor vi kan se at der i år udstedes titusind opholdstilladelser

ville betyde at færre mennesker er tvunget til ad illegale veje at forsøge at finde beskyttelse så har vi derudover en diskussion her i danmark hvor

man er villig til at gøre for at skræmme flygtninge væk fra danmark socialdemokratiet mener nu at man kan sige til børn og forældre at tre år så længe skal i vente på familiesammenføring

det mener jeg ikke er forsvarligt jeg mener ikke det er forsvarligt for at skræmme flygtninge fra danmark at man siger til børn at der går tre år før du kan blive familiesammenført med din far eller mor

herre

en debat som ikke kun er baseret på saglighed men også på etik og moral som taler danmark op som en solidarisk

for mig er det afgørende og nødvendigt at vi kan blive ved med at præsentere de her

for vores borgere så vi ikke kommer til kun at tale om økonomi og og de her kasser som som slet ikke passer på de her forfærdelige situationer som vi står over for

to hundrede millioner klimaflygtninge hvis ikke vi tager hånd om den udvikling vi har i dag med forbruget af ressourcer og alt det her indgår altså i en human og og solidarisk

i forhold til at give udviklingsbistand

vi har grund til at være stolte af mange af de ting vi gør i verden

også her i danmark men lige på det her område synes jeg virkelig at vi trækker i den forkerte retning når vi siger at vi ikke længere være med i det system som

adgang til sundhedsvæsenet lægedækning børnehavepladser bolig

det vil man faktisk gerne begrænse også fra enhedslistens side men det der så var svaret på hvad man ville gøre

må det jo så betyde at enhedslisten mener at vi skal begrænse antallet af spontanflygtninge eller antallet af familiesammenføringer

ikke går op i det svar enhedslistens ordfører kom med til herre mattias

før så det vil jeg egentlig bare gerne bede enhedslistens ordfører om at uddybe

om at færre mennesker ender som spontane asylansøgere

vi deler den ambition er at der er så mange uretfærdigheder i den måde

markant mere retfærdigt hvis flere kunne få beskyttelse ad legale veje så er spørgsmålet hvordan bevæger vi verden i den retning ja det gør vi i hvert fald

tværtimod den beslutning betyder jo konkret at færre mennesker får mulighed for at søge beskyttelse ad legale veje og så ved jeg godt at socialdemokratiet er meget stolte af at man har truffet beslutninger i danmark som har været med til at skræmme flygtninge fra at søge

for mig er det et ret grundlæggende princip at forældre og

kan være sammen og krig splitter familier ad det ved vi godt jeg synes jo danmark skulle bidrage til at de

i forhold til at kigge på det antal af opholdstilladelser vi giver her i danmark hvor ordføreren altså for et par svarrunder tilbage faktisk sagde at ja

at at gøre det ordentligt og den ambition tror jeg vi deler

det bliver jo nødt til at blive fulgt op af noget konkret politisk handling og ikke bare et ønske om at der ville være færre spontanflygtninge i verden det tror jeg

er enhedslistens konkrete politiske bud der skal sikre at vi får et mere retfærdigt flygtningesystem i verden og at vi kan lykkes

at det ikke er problemfrit at integrere mennesker som kommer fra lande der er meget anderledes end danmark

det får altså ikke os til at konkludere at vi så ikke skal hjælpe mennesker på flugt det er da klart at opgaven med at hjælpe mennesker som er tvunget på flugt bliver større og dermed

større i en situation hvor historisk mange mennesker er tvunget på flugt jeg troede da egentlig også at det ville være logik i socialdemokratiet

mig på den måde at det er enhedslistens politik at der skal være færre mennesker som får beskyttelse i danmark

det forkert opfattet jeg mener det er en logisk konsekvens af at så mange mennesker i verden er tvunget på flugt

hvordan skaber vi så et mere retfærdigt system

vi blandt andet ved at skabe organiserede lovlige veje til flugt uden om menneskesmuglerne og det forudsætter

det forudsætter det kvoteflygtningesystem som socialdemokratiet nu vender sig

globale udfordringer og at det forudsætter internationalt samarbejde

kan man ikke gøre i det enkelte land ved at lukke grænser eller ved at lave ensidige tiltag der

ganske markant hvordan man kan formulere en flygtningepolitik inden for eu det er svært fordi der er forskellige opfattelser af det men vi skal

presse på og fra dansk side skal vi forpligte os så meget som muligt i forhold til eu løsninger på det her

hvor der er en række forskellige instrumenter og tiltag som man bruger herunder

det såkaldte kvoteflygtningesystem

været meget optaget af det var faktisk

i sin tid og det var en dansk statsminister der i høj grad var

i front med at få det her op at stå

jeg må sige at det er en meget stor fejl vi begår

vil godt sige til socialdemokraterne i begår også en kæmpe fejl ved at i støtter det her lovforslag i har muligheden for at

selvfølgelig acceptere at sådan er det

en grundsten i at få håndteret flygtningeproblematikken er at fn spiller en stærk rolle det er en grundsten i dansk udenrigspolitik og dansk flygtningepolitik at fn skal spille en stærk rolle

jo altid gjort det fra dansk side

set præmisserne for meget det der bliver sagt der er

med integration med at finde boliger og så videre jeg forstår godt de indvendinger jeg synes bare for det første

fem hundrede flygtninge der får det til at bryde

for det andet det er en meget høj

ved at vi reelt

til det internationale flygtningesamarbejde det er en meget meget høj pris at betale fordi det netop har været grundstenen i den danske politik i mange år

vi samarbejder internationalt så

ked af at det er

vil så også sige at jeg synes at folketinget skulle tænke sig om en ekstra gang og

så i hvert fald i det mindste efterfølgende det håber jeg så også på kan få en debat med socialdemokraterne om at udnytte de muligheder der måtte være for at få det her genindført

det er i nærområderne

og hvad man kan gøre i forhold til at begrænse flygtningestrømmen

fuldstændig enig i at det er i nærområderne at indsatsen skal

sådan set vi alle sammen enige i

også enige om at vi er nødt til

det er vi også enige

instrumenter vi skal trække på

lejre i nærområderne hvor flygtningene kan blive kan blive sendt tilbage hvor vi har

de bliver drevet ordentligt og at det er fn der står

at fn også får en rolle der med andre ord vi får lidt af et paradigmeskift i hele

vi skal have og den er vi villige til at tage

at vi bare skal tage imod et ubegrænset antal flygtninge det handler om at få styrket

del af en samlet indsats

det hele forvitrer at det falder fra hinanden og for nu vi har netop brug for at vi får

men også ved at fn får et ansvar

lejre i nærområderne og at vi i det hele taget forbedrer forholdene for de mennesker der er i nærområderne

er vi totalt enige så måske

får løst det her jeg synes bare at det er uhyre uklogt uhyre uklogt

kigger på den specifikke situation i og omkring syrien mener ordføreren så at den samlede internationale

og islamisk stat mener jeg er en hovedårsag til flygtningestrømme

at der nu er mere stabilitet at islamisk stat er svækket og at der nu er et større håb om at flygtninge kan vende tilbage eller mener ordføreren at den danske deltagelse har været med til at styrke islamisk stat og skabe

at vi er så engagerede udeomkring i verden fordi vi er i krig derude ja

forskellige meninger om vi har været i krig i irak fra to tusind og tre

har forskellige holdninger til det men det er da uomtvisteligt at den krigsindsats også har skabt flygtninge

det synes jeg ærlig talt at vi har jeg synes det er lidt underligt

hvor meget vi er i krig det gør herre

hvor meget vi løser og når det så viser sig at der faktisk er en omkostning i form af flygtninge

ud af fns kvoteflygtningesystem der ligger et ministersvar til lovforslaget hvoraf det klart fremgår at det gør vi ikke på fredag

hvoraf det klart fremgår at vi budgetterer med at tage fem hundrede kvoteflygtninge i to tusind og atten så det synes jeg ikke er rimeligt

en stolt tradition for at mene at fn skal spille en stærk rolle det mener vi fortsat at fn skal

som er i nærområderne og der er vi særdeles stolte af at vi i to tusind og sytten bruger rekordmange penge vi har aldrig brugt så mange penge og det er jo fordi regeringen har besluttet sig for at de færre penge man bruger i udlændingestyrelsen til at behandle asylansøgninger skal bruges

udenrigsministeriet i lejrene er det egentlig ikke en god mekanisme som sf kan støtte op om

sammenhæng mellem om vi bruger pengene på asylsagsbehandlinger her eller

i nærområderne hvis sf kan bakke op om den mekanisme

støttet de lovforslag som har støttet en opstramning af udlændingeloven gennem de sidste to tre

til asylmodtagelse så kommer der færre asylansøgere og så går pengene tilbage til udviklingsbistanden

de er jo taget af

frigjort nogle midler der gør at vi kan hjælpe markant flere mennesker i nærområderne har det derfor ikke været fornuftigt og glædeligt at der er kommet færre spontane asylansøgere til danmark og medgiver ordføreren ikke at det ikke kun men blandt andet skyldes de lovændringer vi har lavet her i folketingssalen som sf har stemt imod og at det derfor er på trods af sf og ikke på grund af sf at den danske stat i dag er i stand til at hjælpe flere flygtninge end vi var

jo ikke rimeligt at sige at vi har været imod de ting som

har gjort at der kommer færre asylansøgere det er jo en lang række andre forhold som gør sig gældende på

så mener vi stadig væk at man har nogle forpligtelser internationalt

i forhold til asylmodtagelse og vi mener sådan set heller ikke

på forhånd skal skræmme alle folk væk men vi er da glade for at der er kommet

færre mennesker der søger asyl til danmark og at det også frigør penge andre steder

der er ikke nogen der ønsker at udtale sig så vi går

uger og faktisk også måneder også i forbindelse med den skatteaftale som nu er blevet udskudt der indgår

har sagt meget klart at hvis der skal komme skattelettelser og det er vi

lige adgang til uddannelse lige adgang til sundhed og så videre

i hus det er den så ikke kommet og nu står vi så her ved sidste behandling af beslutningsforslaget jeg skal sige at

på en lidt anden dagsorden end vi gør i dansk folkeparti

set enige i overskriften altså at sikre trygheden omkring velfærden også fremadrettet

et lille moderat løft i det offentlige forbrug det er sådan når man spørger i dag hvad det er for et behov der er i forhold til

flere ældre og i forhold til at der er udfordringer i i velfærdssamfundet men så sandelig også muligheder

set sige at vi nok mener det samme

tilbage til et system som vi kender fra forsvaret

at køre kolonnekørsel og så skulle man ud på skydebanen og så skulle man fyre noget af for ellers var man ikke sikker på at man havde fået brugt den kvote der var sådan et velfærdssamfund

et velfærdssamfund hvor der er de penge til rådighed

offentlige forbrug så gælder det

ikke om at bruge pengene det gælder om at bruge dem rigtigt det er sådan at

med til de forhandlinger som starter igen efter nytår blandt andet på udlændingeområdet

ikkevestlig indvandring det ønsker vi at

kan se er at vi lever længere vi lever også længere med de sygdomme

selvfølgelig at der er et behov for et øget træk

vil vi gerne være med til at finansiere forslaget som det ligger her kan vi desværre ikke stemme for

rette ind så ligger der selvfølgelig også det i det at

skal være fra to tusind og atten og der er det jo altså sådan når man har indgået en finanslov og det har vi nu her på fredag det er

forslag her som går ind og ændrer på den finanslov som

førstebehandlingen intentionerne er vi fuldstændig enige

set rigtig glade for at når man står heroppe og kigger ud over folketingssalen

i folketinget som bidrager til at vi kan have en god diskussion om hvad det er velfærdssamfundet har behov for

uddannelsesområdet og så videre vi vil også kunne se at i den

bliver stemt igennem på fredag er det faktisk

det er også derfor det her med at lave et krav om hvor mange penge man skal bruge skal man passe på med men intentionen om at der skal være råderum frem mod

men selvfølgelig med udsving hen over årene

vi kan ikke stemme for forslaget men vi er helt enige i

når dansk folkeparti opererer med nul procent og socialdemokratiet arbejder med nul

har travlt med at komme ned fra forskellige træer så derfor skal jeg

som dansk folkeparti går til de kommende forhandlinger med regeringen om

et skattefinansieret samfund derfor skal der være råd til velfærd

vi så kan bruge resten herunder selvfølgelig også også skattelettelser så ja til spørgsmålet helt klart det indgår selvfølgelig

skal være en ramme frem mod fem og tyve som der kan bruges af bare for at tage året som vi netop er ved at gå ud af 2017

er kun brugt nul procent hvordan skal vi nu få brugt de sidste nul

op til det der står i lovgivningen og man skal selvfølgelig leve op til lovgivningen det er ikke det der er

vil det give et mindreforbrug i det offentlige og det vil jo sådan set være rigtig positivt så kan man

man skal bruge pengene på og så vil man jo ligge under

sagt gentagne gange at det er han også interesseret i men når vi nu

en hjælpende hånd til dansk folkeparti fordi df har valgt at pege på nogle regeringspartier

have minusvækst andre vil have nulvækst og i hvert fald vil de ikke have en vækst i den offentlige sektor der følger med

ældre og har behov for at der

skal forstå det her forslag altså som en hjælpende hånd til df der er et flertal hvis df vil i folketinget til at blokere for at der skal være nedskæringer i ældreplejen år efter år hvor der bliver flere ældre

der er behov for flere varme hænder når vi bliver ældre flere plejekrævende ældre og så bliver man også

flere folk derude man kan ikke klare det hele med it løsninger og kloge løsninger og en anden måde at arbejde på

altid rart at have mange venner også selv om

man skal forhandle bliver stærkere og det vil jeg

derfor er det heller ikke en nedskydning af forslaget det bakker

op men vi kan ikke stemme for det som det

og stat titusind færre offentligt ansatte til at passe vores børn og vores ældre

have mulighed for at gøre brug af det her flertal det ville jo bare betyde at man står så meget desto stærkere i de forhandlinger

det her så kan df sige noget om om man vil

en garanti til folketinget om at man ikke vil lægge stemmer til en skatteaftale eller en økonomisk politik

vi skal se på hvordan vi kan få flere fuldtidsansatte i ældreplejen vi skal se på hvordan man kan få sygefraværet nedbragt man skal se hvordan

kan blive mere attraktivt i forhold til at arbejde netop i den sektor hvor der er behov for de mange hænder i ældreplejen

bruges til alt muligt det behøver ikke at give flere ansatte det kan være at man bygger store flotte torve det kan være at man laver noget andet derude i kommunerne

på pengene vi har set det før at når man desværre ikke øremærker dem så kommer pengene godt nok ind på kontoen på den ene

nogle besparelser på området men jeg tror egentlig

det sidste spørgsmål ja jeg kan garantere at vi vil arbejde for at vi selvfølgelig også har mulighed for en offentlig vækst frem mod to tusind og fem og tyve også i forbindelse med

til det ønske man har om en vækst på nul

at det kan gå op og ned og at man ikke skal fyre alt krudtet af ude på skydebanen i i december måned

kunne følge med det demografiske pres

aftalt på grund af frygt for sanktioner altså på grund af det sanktionsregime der er mulig andet så uanset hvordan ordføreren vender og drejer det

sikre det man ikke er lykkedes med de sidste tre år

værdighedsmilliarden og med den næste halve milliard der kommer

det yderste led det tror jeg faktisk heller ikke at borgerne

har borgerne også mulighed for at vælge de politikere de gerne vil have

brugt de midler som de faktisk har fået stillet til rådighed

derfor vi har set den udvikling

ordføreren ønsker en vækst i det offentlige forbrug der sikrer at der er penge til at de ældre der kommer

i de her år og får brug for hjælp faktisk får den hjælp som andre ældre gennem tiden har fået

ansvar for at sikre at de regler der i dag betyder at man ikke bruger det man burde fordi man er bange for at få finansministerens hammer i hovedet

bliver ændret ellers har ordførerens parti et medansvar for det årlige underforbrug som rammer ældre mennesker

otte og halvfems enheder som lever deres helt eget liv og bare kører derudad

for budgetlofterne men vi ønsker dog at kommunerne har en vis form for styring

gøre på andre måder end man lige nøjagtig har gjort

hvor mange penge man bruger men hvad man bruger dem på men så siger ordføreren

være der hvis det viser sig at man har behov for de penge og det er jo

også det diskussionen handler om når ordførerens parti skal sidde og forhandle om en skattereform efter nytår jeg

at man ikke vil vedtage det der ligger her men så vil jeg spørge ordføreren jeg tror i øvrigt også

parti at vide at man faktisk har et flertal bag sig i folketinget som mener at det er vigtigt at det råderum er der

i hvert fald ikke flertallet af velfærdsflertallet

bare ønsker at bruge alle pengene på det så jeg fornemmer

er et velfærdsflertal som også har en vis ydmyghed over for

plejecentre vi ønsker at man skal kunne have en værdig ældrepleje når man bliver plejekrævende

føler at de kan bruge den faglighed som de faktisk har

det skal ikke alene være et spørgsmål om

er måske der den største udfordring er er en kommunal leder er jo

man glemmer måske at måle på hvad det er for et resultat man har leveret altså hvad det

velfærdskvalitet i dag er det jo sådan at

man måler velfærden på hvor mange penge man bruger vi vil jo meget hellere måle velfærden på hvad det egentlig er de ældre oplever hvad de pårørende oplever

for en kvalitet i folkeskolen som eleverne oplever

får også når de er en del af en kommunal daginstitution så jeg vil gerne

de skatteforhandlinger der skal være for man kan jo kun bruge de penge én gang

en stor del af det råderum bliver bundet i skattelettelser med dansk folkepartis

man ikke deler ambitionen om at råderummet skal være der så pengene følger med det stigende antal ældre alle de ting som

selv har været inde på der kommer til at presse vores offentlige økonomi

at der er opbakning også fra andre partier uden for regeringen

jamen skal man så ikke bruge nogle af de her penge til at sikre at det

demografiske træk der er frem og fem og tyve er man sikker på

også de øvelser man kan lave vi vil gerne være med til at

og det er jo frit for alle nogle kan ønske skattelettelser nogle kan ønske mere velfærd

modstå det demografiske træk så lige præcis der er dansk folkeparti og socialdemokratiet fuldstændig enige og det vil sige at præmissen for de forhandlinger dansk folkeparti indgår i er at der er et flertal i folketinget

godt kunne tænke mig at vide om den garanti stadig er der

hvis der er flertal i folketinget for en bestemt politik

vi faktisk få det der er det vigtigste ud af de forhandlinger det der er det vigtigste for os ud af de forhandlinger derfor bliver vi jo lidt ved med at kredse

er det faktisk det vigtigste for dansk folkeparti at man går i gang med råderummet på den måde at man siger at der

vi har dækket det det demografiske træk altså før vi har sørget for at der

til velfærden og når der nu er et flertal i folketinget kunne jeg

jo godt levere vores del af det kan dansk folkeparti også

i den virkelige verden man selvfølgelig er det sådan at det er dansk

i en årrække at vi ønsker at velfærdssamfundet skal være understøttet først altså vi går ind til de her forhandlinger og ønsker

råderummet større altså

bruge resten til herunder selvfølgelig også skattelettelser vi er ikke et parti der

at dem som har de laveste indkomster

se på hvordan folk der står uden for arbejdsmarkedet kan få et løft

forhandlinger her så ja vores førsteprioritet er selvfølgelig at velfærdssamfundet er sikret frem

andre situationer hvor der ikke er halvfems mandater og så kan man komme med alle mulige ønsker det er lidt ligesom op til jul

det der jo egentlig er et relativt straight forward spørgsmål til dansk folkeparti er om man har tænkt sig at bruge de halvfems mandater eller man ikke har

dække det demografiske træk og så er vi jo gået bort fra ønskesedlerne så er det jo der hvor befolkningen har peget på et flertal der gerne vil noget bestemt og spørgsmålet er så om man vil bruge det flertal eller om man ikke vil bruge det flertal

måde lidt varm luft hvis man fortsætter med at tale om ønskesedler når man godt ved at der er halvfems mandater så er det varm luft eller vil man bruge de

er meget bevidst om også i regeringen så bare for

i folketingssalen resten af forhandling tager vi så inde ved forhandlingsbordet vi tager

giver da et godt rygstød altså i forhold til den forhandlingsposition som vi

med regeringen men selvfølgelig foregår det her

til at man stemmer nej

at ønsket om at være et velfærdsparti så ikke lige holdt til beslutningsforslaget her og det er derfor vi diskuterer

præcis egentlig gerne vil garantere den her gang

at velfærdsflertallet kan blive til noget

at vi rent faktisk kan være sikre på at det demografiske træk

altså der kommer flere varme hænder vi har været med til at understøtte det velfærdssamfund som

på tværs af partier er ret stolte af at vi har sundhedsområdet får også et markant løft

sundhedsvæsenet og så videre hvis der ikke var et flertal for de ting

og derfor siger vi bare fra

de forhandlinger som vi skal have med regeringen efter nytår derfor

forslaget så meget nemt kan sikre at kommunerne får den tilstrækkelige økonomi til

sige at efterleve det demografiske pres

i regeringens forhandlinger med kommunernes landsforening

kan sige at her har dansk folkeparti de afgørende stemmer for

vil man lægge det pres på regeringen

stigning i kommunernes samlede serviceramme

det der kan sikre at der er råd til den ældrepleje at der er råd til de nye vuggestuer når der bliver født flere børn

er det der skal til og i år år

kommunernes økonomi netop ikke fulgt med det demografiske pres heller ikke efter

at de her seks og tyve milliard

bliver der født færre så det vil jo sige at sådan

sig derudad det der er vigtigt for os er at

have at de her penge er til rådighed frem mod to tusind og fem og tyve således at der ikke skal ske de nedskæringer

det her vil stadig væk være hårdt politisk arbejde både i statslige institutioner i regionerne og ude i kommunerne for at have en god service i forhold til borgerne selv om

tak at man ikke også kan give dem til skattelettelser jeg forstår godt at dansk folkeparti nu har tænkt sig at starte med at forhandle med regeringen men når der nu er et flertal for det her

ikke fører til at man dækker det demografiske træk kommer dansk folkeparti så tilbage i folketingssalen

den unikke situation at vi faktisk taler om at bruge

bruge en stor del af råderummet til det er blandt andet at sikre velfærden og der er vi jo rigtig glade for at stå

debat her i dag hvor man kan høre at det er der faktisk et bredt flertal i folketinget

en god indgangsvinkel i forhold til at gå i gang med de forhandlinger så vil jeg

støtteparti til en regering starter

ind i forhandlingslokalet og ser om vi ikke kan finde hinanden

så sandelig også vores udgangspunkt for de forhandlinger som

op til sin pension det er nogle af de ting her som også

er større så der er plads til både og men vi ønsker selvfølgelig

så er vi vist ved at være klar til